samtykke som givet det er

redegøre for baggrunden for danmarks deltagelse i irakkrigen samt danske myndigheders handlinger i forbindelse med tilbageholdelse af personer i irak og afghanistan flere af mine ministerkolleger og jeg har tidligere besvaret en række folketingsspørgsmål om regeringens beslutning om at nedlægge irak og afghanistankommissionen som jeg tidligere har sagt finder regeringen at de forhold kommissionen skulle undersøge er tilstrækkeligt belyst der har naturligvis hele vejen igennem været forskellige politiske holdninger til danmarks krigsdeltagelse men den politiske diskussion bør ikke gøres juridisk det er en politisk beslutning at nedsætte en undersøgelseskommission den var også omstridt ligesom det er en politisk beslutning at nedlægge en undersøgelseskommission samtidig finder regeringen

i forhold til historikken og danmarks deltagelse i internationale krige finder regeringen at danskernes penge bruges bedre på at tage hånd om nogle af de mennesker der er kommet hjem med ar på krop og sjæl

et mangeårigt kommissionsarbejde det er derfor regeringen har besluttet at nedlægge

og afghanistankommissionen og i stedet ønsker at bruge de afsatte midler til en styrkelse af indsatsen for danske veteraner derudover skal man erindre at en række af de spørgsmål som blev rejst forud for kommissionens nedsættelse allerede bliver adresseret fremadrettet fra forsvarets side når forsvaret i dag udarbejder direktiver i forbindelse med deltagelse i internationale missioner

trukket indgående på erfaringerne fra de sidste ti til femten år forsvarsministeren har endvidere oplyst at forsvarsministeriet i to tusind og tolv igangsatte et omfattende arbejde med

udarbejde en dansk militærmanual militærmanualen skal bidrage til yderligere at styrke forsvarets uddannelse i og anvendelse af den humanitære folkeret og krigens love den pågældende manual forventes færdig i løbet af to tusind og seksten som jeg har sagt i dag og tidligere finder regeringen altså at de forhold kommissionen skulle undersøge er tilstrækkeligt belyst regeringen har

at bruge skatteborgernes penge til en styrkelse af indsatsen for danske veteraner

bedre hånd om dem som kommer hjem med ar på krop og sjæl desuden bliver der i dag trukket på tidligere erfaringer i forbindelse med internationale missioner der blev i øvrigt igangsat et omfattende og vigtigt arbejde i to tusind og tolv resultatet heraf foreligger i løbet af næste år med en militærmanual der bliver således løbende gjort meget for at

en bedre indsats på den baggrund er der ikke behov for et mangeårigt kommissionsarbejde

afghanistankommissionen og indgik

dermed i det arbejde nu står vi jo så i en situation hvor der ikke bliver undersøgelse af mishandling af fanger fordi regeringen

er det sådan at venstre har ændret standpunkt i den her sag og ikke mener det er relevant

noget som man ellers i to tusind og ti

af personer under denne krigsindsats

til at sige at den her diskussion i realiteten handler om noget helt andet det man ønskede

stor præcision

at se anders fogh rasmussen og per stig møller og søren gade og andre borgerlige politikere rende op og ned ad en trappe mens der skulle ske afhøringer og bedrive politik på noget det var det man ønskede det handlede

det er det man er nødt til at fastholde i denne sammenhæng og det medvirker regeringen selvfølgelig ikke til

regering ikke ønsker en undersøgelse af behandlingen af fanger og blandt andet

anders fogh rasmussen tidligere har lovet pentagon at danmark nok skulle bakke op i irak jeg synes der er meget der peger på at tingene bestemt ikke har været fuldt belyst på det tidspunkt man nedlagde kommissionen og det er jeg meget meget bange for de stadig væk heller ikke er

ministeren forklare at den her lange række af ting er kommet frem efter at ministeren har sagt

undersøgelseskommissionen i sig selv var politiseret nedsat hvilket dommerforeningens formand også bemærkede dengang den blev nedsat

må jo bare sige

være gået helt tilbage til konflikten på balkan og egentlig

en redelig ordentlig undersøgelse af de her forhold

ikke det man gjorde og derfor blev det politiseret så kan man selvfølgelig godt sige at man

ønsker hver eneste detalje i det hele belyst det er det afgørende for os vi mener sagen er tilstrækkeligt belyst

muligt at afhøre anders fogh rasmussen under vidneansvar

storbritannien det gælder usa og derfor er det jo mærkeligt at danmark som et af de få lande der

at få alt frem også af hensyn til veteranerne som eksplicit har bedt om at vi

og derfor er mit spørgsmål sådan set et andet hvis det var et spørgsmål om at

så er der jo intet til hinder for i det mindste at offentliggøre

er lavet og som ikke handler om at indkalde nogle og få nogle til at gå op ad nogle trapper som

at lægge det frem som kommissionen har nået

der foregik og jeg forstår den dag i dag ikke at man ikke søgte

brede det her ud sådan at et bredt flertal i folketinget kunne samles om det

er det regeringens opfattelse at spørgsmålet om adgang til materiale må vurderes efter de generelle regler i offentlighedsloven og arkivloven de er udtryk for en generel balance mellem på den ene side hensynet til offentlighed og på den anden side hensynet til statens sikkerhed andre lande og den ressourcemæssige belastning af myndighederne og så kommer

hensyn til de involveredes retssikkerhed det taler kraftigt imod at man skulle etablere

en særlov eller anden særlig offentlighedsordning omkring dokumenterne udarbejdet af den nedlagte kommission de pågældende har ikke mulighed for at forsvare sig mod de konklusioner som vil blive draget ud af de fragmenterede dele af materialet som der vil blive fokuseret

vi kunne ikke få venstre med og derfor lukker man nu og man retfærdiggør sin lukning med at venstre ikke ønskede at støtte det dernæst siger man så

ikke kan offentliggøre de dokumenter der i det mindste er kommet ud af det

færdig fordi man ikke kan gennemføre de vidneafhøringer som venstre er imod men jeg synes at vi i

veteranerne og offentligheden at de

føler sig sat i i dag hvor de faktisk føler at de har ansvaret for nogle af de uklarheder der ligger efter den indsats der har været

tilbyde de mange danske veteraner og soldater der føler at lukningen af irakkommissionen skubber ansvaret for krigens uklarheder over

sagen er belyst og jeg tænker lad os da endelig finde en anden vej jeg ville ønske at vi kunne genåbne irakkommissionen men hvad er alternativet fra regeringens side

blive klogere jeg synes det er ærgerligt bare at henvise til at

men meget omhyggeligt holder man dem ude af regnestykket hvis man vitterlig mente det alvorligt

var i folketinget på daværende tidspunkt

havde man foretaget en grundig undersøgelse i stedet for

endte det så hvor det endte det var varslet før

konservative dansk folkeparti og liberal alliance sagde til venstre i marts

skal nedlægges og venstre havde to overvejelser

sådan at man kunne få det hele med eller at nedlægge irakkommissionen og det blev det sidste fordi irakkommissionen er født med en arvesynd den var politisk betændt og ramt af at det pågældende flertal

og storbritannien ikke mindst er meget optaget af at få undersøgt irakkrigen til bunds og i den sammenhæng er det ikke noget argument at krigsgrundlaget ifølge regeringen

det var trods alt den samme krig vi deltog i de samme problemer de danske soldater var udsat for som de britiske og de amerikanske og derfor

arrogant i forhold til den her diskussion er der eksempler minister på

andre regeringer har handlet på samme måde

for at når en regering nedsætter en kommission og den er i gang med arbejde så får kommissionen lov til at arbejde videre efter et folketingsvalg og så bliver den ikke udsat for den politisering som den her regering jo har

her i folketinget et eksempel

det løfte til wolfowitz cirka et år før krigen om at vi ville støtte amerikanerne

til hele optakten til irakkrigen skal det ikke undersøges det er da rigtigt at det kan vi ikke stå og

derfor man har nedsat en kommission

daværende udenrigsminister jo adskillige gange under debatter i folketingssalen

og henviste til lige præcis de efterretninger fra både usa og storbritannien som viste sig

man henviste adskillige gange i de debatter der var både her i folketingssalen ude i offentligheden

netop tilstedeværelsen af masseødelæggelsesvåben i irak samtidig siger ministeren nu her i debatten nærmest sådan med

han ikke er interesseret i en debat om vores krigsdeltagelse dengang som som er politiserende men sagen er jo den at det er dybt politisk og det er det stadig væk den dag i dag

den pandoras æske som vi selv var med til at åbne tilbage i to tusind og tre også er det der har ført til borgerkrig i syrien blandt andet

stadig væk en stor diskussion i usa så sent som den anden dag kaldte den en og fyrre præsident

på ministeren at det stadig væk er i en debat der foregår og at vi også har brug for at lære lige præcis hvad erfaringerne er inden man træffer så alvorlig

er en diskussion der foregår og har været

lande som i sin tid valgte at sende tropper i krig og gør det heller ikke

at hans parlamentariske grundlag liberal alliance sådan set også i hvert fald i offentligheden

når jeg siger det med politisering handler det jo netop om at ja krig er en alvorlig sag og derfor bør man ikke misbruge det politisk til at fremme sin egen sag men netop søge afklaret hvad dansk krigsdeltagelse har gjort hvordan er det gået med veteraner etc

det der var hensigten hensigten var den snævre det var i irakkrigen det var anders fogh rasmussen det var per stig møller det var søren gade et cetera det var det

man tænkt sig bedre om havde irakkommissionen som så skulle

har skrevet i deres leder i veteranalliancen synes vi det er positivt at regeringen endelig prioriterer rigtige mennesker med rigtige problemer og som efterlyser rigtige løsninger frem for et årelangt kommissionsarbejde som ingen af os kan bruge til noget konkret så der er en

der støtter beslutningen om at nedlægge kommissionsarbejdet

her kommission fordi den faktisk kunne bibringe os viden til at vi bliver klogere i forhold til hvordan vi fremadrettet skal gå i krig hvad jeg jo forudser vi kommer til også fremover så

at ministeren alligevel vil overveje ikke at nedlægge

fra den der er lige så mange bud på om vi har tabt eller vundet i afghanistan som der er eksperter politikere og kommentatorer alle konstruerer deres egen virkelighed og argumenterer ud fra den jeg vil anbefale alle

den skitserer meget godt den debat vi har i dag det er en stor fejltagelse at regeringen har nedlagt irakkommissionen set med socialdemokratiets

af et af de mest skelsættende sikkerhedspolitiske forløb i nyere tid

ikke sandt når venstres justitsminister påstår at alt er tilstrækkeligt belyst det fik vi også understreget meget godt i debatten her tidligere hvor der var en række spørgsmål som han ikke var i stand til at svare på de soldater vi sender ud på internationale missioner for at kæmpe under dansk flag skylder vi den største respekt og taknemmelighed når man sætter livet på spil

giver man det dyrebareste man har som menneske det samme gælder de pårørende

med frygten for at den værst tænkelige besked kommer hvis respekten og anerkendelsen af vores soldater skal være mere end bare flotte ord hvis vi politikere for alvor skal vise vores taknemmelighed skylder vi soldaterne og deres pårørende at undersøge grundlaget for vores krigsdeltagelse til bunds

selvfølge kræver vi jo af vores forsvarsansatte

undersøges i detaljer hvis der hersker den mindste tvivl om

hvorvidt der er civile tab eller begået andre fejl ikke mindst for at kunne gøre det bedre en anden gang

er det fuldstændig afgørende at vi som folketing og befolkning kan holde regeringen

ansvar det kræver at en regering er klar til at undersøge sig selv også selv om det er politisk ubekvemt det kræver at en regering ejer modet til at blive kigget efter i sømmene og blive klogere så demokratiet ikke svækkes

kigge beslutninger der historisk er truffet efter i sømmene

og afghanistankommissionen blev oprettet og det er baggrunden for at vi socialdemokrater støttede den

sommeren er behovet for kommissionens arbejde blevet aktualiseret yderligere ikke mindst da det som jeg nævnte i politiken

gennem lækkede dokumenter kom at daværende statsminister anders fogh rasmussen ifølge et klassificeret

drøftede en mulig invasion af irak med den amerikanske viceforsvarsminister

krigsdeltagelsen eller om landets statsminister handlede på helt egen hånd

mig stof til eftertanke når både usa og england ikke har holdt sig tilbage med at undersøge grundlaget for deres

deltagelse og når tilmed amerikanske topembedsmænd der bidrog til usas beslutning om at gå i krig i irak opfordrer til at genoplive irakkommissionen hvis man tager kommissoriet frem og gennemgår det punkt for punkt burde venstre kunne anvise svar på hvert enkelt spørgsmål

sandt når de påstår at alt er belyst og hertil kommer de mange modsatrettede udtalelser og oplysninger

at vi socialdemokrater støtter beslutningsforslaget her

mener det er vigtigt at få

hellere går ind og kigger på det vi tilbyder veteranerne når de kommer hjem og at veteran alliancen faktisk i bund og grund hellere ser at vi bruger de penge

som en kommission koster til at investere i bedre forhold for vores veteraner

i den grad

er en paraplyorganisation for en lang række veteranorganisationer

vedkommende ikke godt vil holde op med at gøre som om socialdemokraterne bygger på et bredt krav fra veteraner og pårørende om at fortsætte arbejdet for det det er slet

der ønsker dette men der er mange der ønsker det modsatte og det er ikke okay at gøre som om man taler på alle veteraners

som om man skylder alle veteraner noget

på et efter min mening

har taget fat på og haft en god debat om men de er netop politiske og bør ikke forsøges omgjort til juridiske spørgsmål det drejer sig for eksempel om spørgsmålet om muligheden for at gå i krig og om konventioners betydning for krigsførelse kommissionens arbejde kan ses som et forsøg på at omgøre politiske spørgsmål til juridiske spørgsmål det giver ikke nogen mening og det ville risikere at lukke den sunde politiske debat om emnerne jeg vil derfor opfordre alle til at deltage i den debat der stadig foregår om krig og om danmarks indsats i den men uden at bruge dyrebare skattepenge på projektet dansk folkeparti kan ikke støtte

men der er selvfølgelig sager man ikke kan få belyst hvad tænkte anders fogh rasmussen den og den dato på det og det tidspunkt det kan man ikke få belyst og der er nogle ting som ligger uden for muligheden for at få dem belyst der tror jeg simpelt hen man har for store forventninger i nogle partier

folkepartis ordfører gjorde at man har nedlagt kommissionen for at bruge pengene på veteraner altså veteran alliancen er jo bare én ud af mange

at man var ked af at irakkommissionen blev

irak og afghanistankommissionen er blevet nedlagt for der er mange veteraner der synes det er en rigtig god idé sådan som jeg netop gjorde opmærksom på ved at læse det her citat højt fra veteran alliancen der jo er en paraplyorganisation for en lang række organisationer

vil bruge pengene

ikke en ordentlig behandling af veteranerne

at vente jeg synes det er meget rimeligt at sætte penge af

det retfærdiggør nedlæggelsen af kommissionen jeg synes man skulle

mens det foregik fordi man faktisk ikke var klar over hvor voldsomt det var og der er efterhånden kommet en meget meget fornuftig veteranpolitik

flere penge på det område og vi har jo lange lister som vi

forligskredsmøder over projekter som vi ønsker at støtte og vi har aldrig penge nok til at støtte dem alle sammen

var og så videre hvorfor er man så lemfældig

har man hele tiden været det både da vi gik med i krigen i sin tid men også

hvorfor kan en undersøgelseskommission ikke komme til bunds i nogle af de problemstillinger

jo er nødt til at bearbejde efter enhver krigsdeltagelse

i storbritannien som

der tager man dette alvorligt der er man ikke så lemfældig som dansk folkeparti

irakkrigen og det er glimrende der er så meget at debattere og det er en ekstremt vigtig debat om danmark er et suverænt land med med mulighed for selv at beslutte hvornår man vil deltage i en krig eller ej er en vigtig debat som vi skal fortsætte for at have noget at bygge på i fremtiden når vi skal tage stilling til øvrig

alle der har ekspertise også kan deltage og det synes jeg er fint det er nødvendigt for at

når der kommer lignende spørgsmål i fremtiden det er det som demokratiet hviler på

debat og det er det vi har hvis vi juridicerer det og dermed dømmer noget ude og siger at noget af det her

en klippefast sandhed som vi slet ikke kan vige fra

og det er

enhedslisten gerne vil med beslutningsforslag

lave en sammenblanding af politik og jura

en juridisk kommission der blev nedsat men det var altså en politisk beslutning dels at gå i krig

skulle se på det her i venstre mener vi at

godt solidt grundlag for at udarbejde en militær manual

det er jo en erfaringsopsamling på de indsatser som danske soldater har været ude i og det vil selvfølgelig blive brugt til at vi kan gøre tingene endnu bedre fremadrettet

kan man jo godt undre sig lidt over at der stort set ikke findes den personlighed på venstrefløjen der inden for de sidste ti år ikke har givet klart udtryk for at de synes den her krig

var ulovlig og hvis man fra venstrefløjens side er så sikker i sin sag

skattekroner på at undersøge det nærmere

i overensstemmelse med grundloven at gå i krig

nedsætte en kommission og det var en politisk beslutning at fjerne den igen

irakkommissionens nedlæggelse kom frem at arkiver med de her

er ting som vi fra enhedslistens side har spurgt til i årevis og ikke har kunnet få svar på nu kommer det så frem

redegjort for i forhold til den måde danmark

vi altså har tilstrækkelig viden

ved jo også at da vi sad til samme møde i i begyndelsen af ugen ovre

nogle af de forhold som militæret var blevet rigtig rigtig rigtig skarpe på altså man skal bare passe på at man ikke tager nogle politiske holdninger og putter dem ind i en juridisk kommission

det var en juridisk kommission men det var en politisk beslutning at gå i krig og den var i overensstemmelse med grundloven ligesom det var en politisk beslutning at nedsætte kommissionen og en politisk beslutning at fjerne kommissionen

grundlaget for irakkrigen det handler om om det folkeretligt

orden og hvor næsten betændt

fuldstændig ude af sync med hvad der var den reelle begrundelse for det her og det skal da undersøges skal det

én ting men

resolutioner som saddam hussein ikke overholdt var det ikke grundlaget for at vi gik i krig vi kan jo gå tilbage og kigge i folketingets referater og se om det ikke var sådan det forholdt sig jeg var her ikke i to tusind og tre jeg glæder mig over at have en kollega som var her i to tusind og tre men jeg kender ikke

være med at gå i krig i fremtiden uden at der er et meget meget bredt mandat i folketinget har vi lært at vi skal gå i krig med alle nationer som ikke overholder fns resolutioner som ordføreren henviste

der er rigtig mange nationer der gør det gør israel blandt andet

går i krig mod israel i morgen har vi lært at at det er en dårlig idé at at basere vores deltagelse

gebærde sig på en god og ordentlig vis i henhold til konventioner og så videre det har vi lært af det men

forholder jeg mig altså til at det at nedsætte kommissionen

det kan man være enig eller uenig

sådan siger folketinget fordi det er der et flertal for herinde ligesom der var et flertal der sagde at vi skulle

skal involvere sig i og selvfølgelig skal vi tænke os rigtig godt om jeg er stor tilhænger af

det som ordføreren gerne vil have tror jeg

har sagt at det er meget svært at finde det mandat der skulle gøre at den var lovlig

men er det ikke problematisk at vi ikke kan finde ud af om vi er gået i krig ulovligt

om vi har behandlet torturofre ulovligt

var der et flertal i folketinget på daværende tidspunkt der sagde at det var en god idé at vi gik ind i den koalition der prøvede på

ulovligt så er jeg ikke klar over om

kofi annan eller andre har været ude

sige at det var meget meget spinkelt grundlag det det ved jeg simpelt hen overhovedet ikke men jeg vil gerne lige sige at det her ligger fuldt inden for grundlovens bestemmelser og dermed

og kigge i referaterne fra folketinget og der kan vi så se at der var et politisk flertal så skifter politiske flertal en gang imellem og så blev der nedsat en kommission som i mine øjne måske lidt mere

nyt politisk flertal der fjerner den sandheden er herinde

nu det ligge det her er jo en virkelig alvorlig sag det er jo ikke politik

det handler om om ministre her i folketingssalen bevidst har vildledt befolkningen og folketinget det handler om om fanger

til tortur og mulig dødsstraf på et tidspunkt hvor danske myndigheder

holdt hånden under regeringen så vi ikke kunne få de papirer

jurister om at undersøge er der foregået ulovligheder er der ministre der skal drages

krig har gennemført undersøgelser det her handler om at vi

eksempelvis diskussionen om at sende soldater til

har vi et bredere fundament og det er godt

rød side i salen er så til gengæld jo

partipolitiske debat

i den her sag det var et snævert rødt flertal der nedsatte en kommission og og det

dermed placerede man sig på en måde sådan at det

at et eventuelt skifte et andet flertal som ikke var enig i at nedsætte kommissionen så også kunne bruge flertallet til at ophæve den

vi kan så ikke støtte det her beslutningsforslag vi var helt enige i at ophæve kommissionen

så gerne føje til at liberal

har synliggjort et synspunkt om

vi ønsker så meget åbenhed og gennemsigtighed som muligt og derfor er vi i dialog med regeringen om

det arbejde der er gjort frem til nu i den kommission som allerede har kostet betydelige beløb altså

af den del af det materiale der ligger og som med rimelighed kan forlanges og forventes offentliggjort

dokumenter og derfor er det nyttigt for eftertiden

de kan offentliggøres på rimelig vis i respekt for

klassificeret og det er det vi er i dialog med regeringen om og den

at få

gøre det færdigt også fordi jeg tror vi må se i øjnene at der kommer et nyt

på et tidspunkt som så vil åbne kommissionen igen og det kunne

den nøgle der kunne samle et bredt flertal i folketinget om hvordan vi håndterer den her sag men på den anden side er jeg glad for at liberal

åbne for åbenheden

nogle af dokumenterne men

spørge direkte hvem skal afgøre hvad der skal med og

nogle politikere for eksempel

er med til at definere hvilke dokumenter der så kommer med

såkaldte sitrep rapporter altså daglige rapporter

det var netop for at få adgang til de ting som vi ikke har kunnet få adgang til fordi de var klassificerede

offentligheden og de svigter de soldater som fremadrettet vil

at vi er nødt til at genoptage den her kommission for at få sandheden frem men når det er sagt

liberal alliance i dag så vil love

det her forslag kan gå videre med at se på at lave en beretning

for hvis vi tæller liberal alliance enhedslisten socialdemokratiet radikale venstre sf og alternativet

et flertal der gerne vil have papirerne frem

er i dialog med regeringen om

fordi folk håber på noget nyt og noget bedre jeg har meget stor respekt for eksempelvis venstre og socialdemokraterne og

har taget ansvar igennem mange år som

er sket og det må man så tage på sig så jeg tænker

ordføreren ikke vil prøve at fortælle mig om om liberal alliance synes

mere involverende demokrati og at vi skal skabe større tillid mellem borgere og politikere

den debat har dog været meget meget fastlåst og jeg er ærgerlig over at

parkeret i forhold til at det ligger i andre ressortområder så må vi jo på en måde få adgang til de ressortområder og stille spørgsmålene bedre det må jeg jo så være den første til

er blevet stillet godt nok men når jeg hører herre pelle dragsted fra enhedslisten

finder ud af hvordan vi kommer videre herfra så hvis der ikke kan

få irakkommissionen åbnet

liberal alliance som måske kunne være tungen på vægtskålen ikke føler at det

folketinget altså for at få skabt en åbenhed

der kunne komme ved at vi ikke som vi hører fra venstres ordfører tror på at det er de halvfems mandater der

i salen og beslutter noget der har sandheden men at det derimod er os herinde

der repræsenterer en befolkning og et ansvar for at finde frem til sandheden ved måske at nedsætte en kommission der er fuldstændig uvildig hvor det ikke har noget at gøre med partipolitiske farver eller politisk spil som diskussionen bliver lukket med i dag så synes jeg

løfte den her igen og så forlange af regeringen

om ikke for folketingets skyld og de borgere der har stemt de politikere ind der sidder her så i hvert fald for veteranernes og soldaternes skyld dem som vi

sender i krig og som vi også fremover skal sende ud til fredsbevarende indsatser

vi skal sende soldater

jeg har tidligere fra talerstolen

meget positive over for og bakker op om en fn mission i mali men jeg må også bare tage op til overvejelse

bakker op om beslutninger sammen med et folketing og en regering der tilsyneladende ikke ønsker at blive klogere på den historie vi selv har været med til at skabe det må vi jo gå i tænkeboks med men jeg synes det er ærgerligt i øjeblikket er

at få svar på sytten spørgsmål i forhold til hvorvidt vi har det på plads der skal til for at vi i

styrker med til den fredsbevarende indsats i mali det er noget der bliver fikset på en uges tid i udvalget

jeg synes det er meget betegnende at det sker på en uge og begrundelsen

kommer en eu afstemning om retsforbeholdet og så var der kun en dato tilbage derfor er der en del ting vi måske ikke når at få styr på

beslutning jeg synes det er er fornærmende når vi hører hvor mange år vi har knoklet med det

nærmere udredning af alle vores synspunkter som vi har været igennem tidligere så synes jeg bare at vi må lægge op til at vi finder en løsning på hvordan

åbnet den her debat igen nu har det været på tale også fra

så må vi jo gå hele vejen tilbage til kosovo

en kommission hvis ikke der kan findes opbakning til at lave en genåbning af irakkommissionen fordi man mener det er et partipolitisk spil

at sige at det var derfor den blev sat i værk jeg tænker derimod at det var fordi man ønskede en stor åbenhed om hvorfor det var vi gik i krig og hvad det var vi skulle lære af den krig så i

er

som deltog i krigen både i irak og i afghanistan har besluttet at gøre både de faldne soldater og de veteraner der har deltaget og de pårørende den ære at lære af de succeser og de fejl som er begået i alle krige og som bliver begået når man deltager i krig

også været en proces op til selve vedtagelsen her i folketinget af at gå i krig som hen over sommeren i år må man sige er blevet sat under kraftig lup af pressen skeletterne er væltet ud af skabene og det står for mig helt klart at ingen som helst heller ikke dem som pressen retter sit skyts imod er tjent med at alle de påstande bliver stående og hængende i luften uden mulighed for at verificere om det er rigtigt eller forkert hvad der egentlig er foregået uden mulighed for de mennesker der har været involveret

kunne forsvare sig mod de beskyldninger der kommer jeg kan simpelt hen ikke se hvis interesse det tjener

alle ting frem i den her sag

nærmest tragikomiske begrundelse at man vil spare penge men langt langt de fleste penge er jo blevet brugt kommissionen var jo færdig med al sin kulegravning og manglede kun afhøringerne så det er minimalt hvad man sparer af penge og alt det arbejde der

er lavet er så faktisk spildt endelig er det jo en kedelig kan man sige situation at vi

i regering kunne overbevise venstre eller nogle af de blå partier om at danmarks befolkning fortjente

en situation hvor regeringen igen med det snævrest mulige flertal ligesom det var det snævrest mulige flertal man gik i krig med nu lukker kommissionen og nu vil vi tror jeg i dag se at når der kommer en ny regering til på et tidspunkt

vil irakkommissionen så blive genåbnet det er ingen jo tjent med så jeg vil gerne rette en stærk appel til regeringen om i det mindste at forsøge at finde en løsning med det folketing der sidder nu og hvis ikke den vil og det kan vi jo høre den desværre ikke vil

sige direkte til herre leif mikkelsen at som jeg kender liberal alliance og liberal alliances forhold til åbenhed i forvaltningen liberal alliances forhold til at borgerne kommer før systemet liberal alliances forhold til og seriøsitet i

til dansk udenrigspolitik så forstår jeg ikke at man kun vil have den halve sandhed og ikke den hele jeg synes der er kommet ting frem hen over sommeren

stilling klar i foråret som måske kunne danne grundlag for at liberal alliance genovervejede om ikke alle parter

det her vil stå sig bedre ved at få hele kommissionens arbejde gennemført men selvfølgelig er en halv sandhed dog bedre end ingen og selvfølgelig vil vi i den grad gerne stå bag liberal alliance når de nu kræver at regeringen

bedst for alle også for retssikkerheden at vi fik gennemført hele kommissionens arbejde

sag jeg synes det er helt uforståeligt at venstre vil bringe os i den her situation og det nærer jo mistanken om at der er noget at skjule jeg vil gerne sige åbent

klar over om der er noget skjule der er nogle af de her problemstillinger som jeg ikke tror der findes enkle svar på jeg tror at når man kaster sig ud i

bragt i situationer som er særdeles vanskelige at håndtere jeg er ikke ude på at pege fingre

ude på at hver gang danmark går ind

lærer vi af den så gør vi det at de folk der bliver sendt ud respekterer vi så meget at vi i det mindste sørger for at vi bliver endnu bedre næste gang vi går ud og det troede jeg egentlig at vi kunne blive enige om i

er en af de mest kontroversielle ting der er sket i i den vestlige verden faktisk

fordi den blev indledt på et ulovligt grundlag

fordi den fik store konsekvenser for de lande som deltog i krigen andre mere end danmark fordi den fik konsekvenser for irak selv fordi den fik konsekvenser for hele situationen i mellemøsten det vi ser i dag med islamisk stat og det kaos der er skabt i syrien og irak er en direkte konsekvens af den fatale beslutning om at gå ind i irak i

vil jo til stadighed være genstand være genstand for diskussion det har den jo været her i danmark det er jo fuldstændig korrekt som det har været sagt men jo endnu mere i nogle af de andre lande der også var med i storbritannien har man haft et meget meget grundigt kommissionsarbejde i gang fordi de britiske politikere og den britiske befolkning tager det her alvorligt man tager det alvorligt

man med beslutningen i to tusind og tre i den grad den grad kom til at betræde en vej med meget meget

vi er nogle der hele tiden har ment at det det også var nødvendigt at vi fik den samme

der kom i gang efter meget store

desværre jeg ved ikke hvad baggrunden var for

en skandale i skandalen kan man sige at det tog så lang tid før man reelt kom i gang men langt om længe

fik man sat arbejdet i gang og som kommissionens formand sagde man skulle til at høste frugterne af noget af det man

undersøge så blev det hele lukket ned og det ender i ingenting

i det øjeblik hvor man faktisk kunne få nogle

det er da klart nok

alligevel kunne forstå

nogle der får den tilgang

kunne være at der er nogle ting man godt vil skjule der er nogle politikere man godt vil dække over der er en

da frem i lyset skal det ikke

ikke det man gør i et demokratisk samfund

argumenterer imod han vil under ingen omstændigheder have noget som helst frem i lyset af det her i den her kommissionsundersøgelse så kommer der lækager her og lækager

jo glimrende at vi har en god presse

blev sagt af justitsministeren men hør en gang er det ikke bedre for alle parter at man får en grundig

virkelig får det her bearbejdet så vi kan lære af det efterfølgende frem for

de her ting fordi det er interessant

det var vigtigt og det er vigtigt at få afklaret hvilke erfaringer vi kan drage af det

at der er nogle der bliver klogere i regeringen og blandt de borgerlige partier

er der grundlag for at de overvejer en ekstra gang hvordan vi som nation

godt ved at det var en del af den offentlige debat dengang op til krigen

stille det her spørgsmål om venstrefløjen og herre holger k nielsen selv betvivlede at irak havde de her

indtryk som alle var efterladt med

jo præcis derfor at man bad om tid til at få det undersøgt nærmere det ønskede amerikanerne ikke det ønskede briterne ikke og det ønskede danmark ikke

et flertal imod krigen i sikkerhedsrådet

afstemning den turde man engang at tage

og det er derfor at det var dybt ulovligt

af at et land ikke vil efterleve en fn resolution det er er altså meget usædvanligt at man sådan uden videre gør uden en ny resolution det var jo det som var diskussionen kunne man gå i krig uden en ny resolution fordi man ikke havde efterlevet en gammel resolution det er altså langt ude

er folkeretligt i orden det er det altså heller ikke og det var derfor at

en juridisk konstruktion der var opfundet af en britisk

altså misinformation af folketinget

som i meget høj grad har været diskuteret både

til krigsgrundlaget men i den grad også i forhold til hvad man vidste om den tortur der skete på de fanger der blev udleveret til irakiske og amerikanske styrker og

ikke bekræfte at konsekvensen af at den her kommission er nedlagt er at vi højst sandsynligt højst sandsynligt aldrig får placeret et muligt politisk ansvar

og at de eneste som i virkeligheden er blevet straffet eller har mærket konsekvenserne her er dem der har været ude at fortælle sandheden det var frank grevil det var anders kærgaard de mennesker der har prøvet at få sandheden frem har betalt de personlige

om fuldstændig afgørende spørgsmål kan fortsætte som ærede medlemmer herinde

det som politik i sidste ende handler om ja

her mening eller giver det ikke mening og det vil jeg meget opfordre alternativet til at

ønsker opbygget der handler om at undersøge grundlaget for tibetsagen og de fejl der måtte være begået dér

siden man ikke ser behovet det ene sted men man ser behovet det andet sted

skal bare lige bemærke at vi er tilhængere af at

som helt legitimt at den så blev nedlagt igen

kom et nyt politisk

samme holdning som regeringen

to hovedformål det ene formål var at problematisere at der

undersøgelseskommissioner det er jo en politisk debat som finder sted på baggrund af en fuldt ud åben og offentlig debat og en fuldt ud åben debat her i folketingssalen hvor man jo kan finde alle

argumenter der blev brugt dengang så der er det

bare et politisk valg som venstrefløjen har været uenig i men det betyder ikke at der er nogen der skal for en dommer på grund af det var en lovlig

demokratisk beslutning som blev truffet

mener vi at der er blevet arbejdet meget seriøst med

er ved at blive lavet en en manual om det

også set auditørerne gå ind i sager hvor der

rejst en begrundet mistanke

politisk drilleri det er forhåbentlig fordi der er et ønske om rent faktisk at blive klogere på noget der er sket tidligere så

det ordførerens opfattelse at det

det der har været bevæggrunden for at forsøge at nedsætte den her kommission altså for at se om man kunne fange ham i et eller andet og så bruge en masse offentlige kroner på det vi synes bare ikke at det er skatteydernes opgave at betale for den slags propagandavirksomhed

stort skær af mistænkeliggørelse over det som anders fogh rasmussen

har gjort alt hvad vi kan for at mistænkeliggøre irakkrigen hvis vi så også vil forsøge at mistænkeliggøre kosovokrigen

står lige jeg synes generelt er det er en forkert tilgang til det det er lovlige demokratiske beslutninger der er truffet her i folketinget ud fra en fuldt åben debat og

det er bare et dårligt argument for at nedlægge den her kommission sagen er at

uanset om om liberal alliance så får held til at få fremlagt nogle af de

papirer det er virkeligheden jeg ved jo at

i irak i afghanistan uskyldige mennesker

shiamilitser hvor de blev dræbt eller udsat for

månedlang tortur nu kører der selvfølgelig

at der var den risiko har

jo forbrudt sig imod genèvekonventionerne og andre internationale regler hvor er konservatives retsfølelse

at vi har ret til at beslutte at at danmark går med i

fald mit indtryk at hver gang man går i krig så er det dybt problematisk

som vi skal overholde når vi går i krig er også love i krig og spørgsmålet er

at da man udleverede fanger eller lod danske tropper udlevere fanger til amerikanerne i afghanistan og senere shiamilitser

så kunne de risikere tortur og

udmelding om at i krig sker der forfærdelige ting vi skal da i danmark holde fast i genèvekonventionerne det er da så vigtigt også som en lille stat at vi ikke på nogen måde sælger ud

genèvekonventionen og så sker der ikke noget det gør der og vi tager det også alvorligt og det har vi auditørkorpset til her er der tale om at

hvor der ikke er nogen begrundet mistanke og der synes vi

udlevere fanger til tortur og så videre jeg synes jo at

at

eksempler på at man har brugt soldater fra det kontroversielle sikkerhedsfirma blackwater

den konstruktive fremadrettede tilgang til det og selvfølgelig bliver de sager undersøgt hvor der er en begrundet mistanke om at der er foregået noget forkert det har vi auditørkorpset til

er bare sådan lidt usædvanligt at når man ikke har nogen begrundet mistanke andet end enhedslistens mavefornemmelse

det virker ikke rimeligt for mig at fordi man har nogle politikere man ikke kan lide så nedsætter man en kommission for at se om ikke man kan finde et eller andet uden at man egentlig aner hvad det er den skulle lede efter eller uden at der er

forkert tilgang og den bruger vi andre heller ikke

den tidligere statsminister anders fogh rasmussen eller

er bevæggrunden bevæggrunden er at som i stort set alle andre vestlige samfund der deltog aktivt i

den politiske diskussion hvad var det for nogle argumenter der blev lagt frem holdt de argumenter stik hvad er det vi har lært overholdt vi genèvekonventionerne da vi sendte soldater i krig

slå andre mennesker ihjel og udsætte sine egne landsmænd for fare

andet indtryk af at der nok er noget galt uden at man har noget

at agere over for tidligere regeringer på

siger at vi skal have belyst hvilke politiske argumenter der lå bag krigen

er belyst det ved alle da

nogen politisk beslutning som

i den offentlige debat i forhold til hvad udkommet

hundredtusindvis af mennesker der er døde i irak der er mange tusinde mennesker der er døde i afghanistan

fald mange der peger på at den pandoras æske som man åbnede op for i

og alle samfund med respekt for sig selv som deltog aktivt usa storbritannien

fordi den konservative ordfører står og mener at den eneste grund til at vi

ikke kan lide anders fogh rasmussen det er for at bruge

åbent for alle og alle ved også godt at

og alle ved også godt at der var nogle diskussioner om masseødelæggelsesvåben hvor hele verden troede nogle forkerte ting men det ved vi jo godt

er meget meget langt til det demokrati den fred og stabilitet der dengang blev talt om herhjemme er det jo også sådan at soldater og pårørende stadig væk lever med konsekvenserne af krigen efter nedlæggelse af irakkommissionen var det jo også tydeligt at der var flere pårørende soldater og veteraner der kom frem og bad om at kommissionen skulle fortsætte lige nu

man kan godt få den fornemmelse at venstre havde en interesse i at nedlægge kommissionen blandt andet fordi de jo havde ansvarlige ministre gennem meget af krigsforløbet men at dansk folkeparti liberal alliance og konservative har støttet venstre i det her synes jeg simpelt hen er uforståeligt

det er jo partier der bryster sig af at ville have åbenhed og stå bag de danske soldater men samtidig ikke er villige til at tage det politiske ansvar det er ærlig talt en modsætning synes jeg der må være svær at forklare i dag har vi trods alt haft mulighed for at diskutere den her meget vigtige sag i folketinget

vil jeg sige til venstre konservative dansk folkeparti og liberal alliance at hvis i tror at vi kan få stilhed om det her ved at nedlægge kommissionen

må i tro om igen det her er et spørgsmål der er for vigtigt til at blive skubbet ind i glemslen vi er mange der gerne vil have sandheden om danmarks krige frem og det skal den nok komme men jeg synes at det ville have været mere værdigt og demokratisk og ordentligt hvis de partier der sendte danmark i krig

vi har fra socialdemokratisk side et stort ønske om at sikre et godt tilbud til alle der gerne vil ud af deres alkoholmisbrug

det også en god aftale der sidste år blev lavet bredt i satspuljekredsen

socialdemokratisk side at det er sund fornuft med en godkendelses og tilsynsordning både for offentlige og private behandlingssteder det er altså en god idé at placere

eksisterende socialtilsyn som bruger de samme syv kriterier ved godkendelse af misbrugsbehandlingssteder på den måde kan vi sikre det nødvendige kvalitetsløft ligesom vi med de driftsorienterede tilsyn kan sikre at vi løbende fastholder og udvikler kvaliteten i tilbuddene lovforslaget her giver altså både en større sikkerhed for dem der skal tage imod hjælpen

det er hjælp af en høj kvalitet og også en større sikkerhed for at vi bruger vores fælles penge på den bedste måde så socialdemokratiet støtter

afsat midler til en øget kvalitet i alkoholbehandlingen og det indebærer at der etableres en

godkendelses og tilsynsordning for alkoholbehandlingsstederne de eksisterende fem socialtilsyn skal fremadrettet godkende og føre driftsorienteret tilsyn

offentlige midler kommunerne overtog ansvaret for alkoholbehandlingen i danmark i forbindelse med sundhedsloven den trådte i kraft den første januar to tusind og syv og kommunerne har ansvaret for at sikre at alkoholafhængige kan få den behandling de har brug for

komme ud af et misbrug i dag er

alt for mange alkoholafhængige og det har mange personlige og økonomiske følger for den enkeltes familie ifølge sundhedsstyrelsen er der tohundredetusind afhængige og mange tror at det måske er manden på gaden som drikker for meget men virkeligheden er at mange af dem der søger behandling er ganske almindelige danskere med familie og job vi ved også at der er rigtig mange konsekvenser ud over den

egen afhængighed der er også familien at tage hensyn til derfor er det vigtigt at man kan give en behandling at man lever op til en vis standard og at man sikrer en høj kvalitet og sikrer at der er individuelle metoder

og mange fungerer rigtig godt men desværre har det også vist sig at der er nogle steder

ikke har haft de fornødne kompetencer og derfor ikke har kunnet hjælpe de borgere som var blevet henvist

så grunden til at vi i satspuljekredsen blev enige om at sætte de her midler af til området så vi kunne sikre kvaliteten det bliver de fem socialtilsyn som skal tage på tilsyn

af teksten til en skal forpligtelse som også venstre sagde

i juni to tusind og fjorten offentliggjorde sundhedsstyrelsen en evaluering af retningslinjerne for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder en evaluering som viste

er det fordi vi i venstre mener at det er væsentligt at den enkelte borger behandles med udgangspunkt i den bedste og mest aktuelle viden på området om både metoder og indsatser det anslås at omkring tohundredetusind danskere har et skadeligt alkoholforbrug og at omkring ethundrede og tredstusind er afhængige af alkohol målet er at et forpligtende sæt kriterier

og initiere en mærkbar positiv effekt på kvaliteten i alkoholbehandlingen lad mig afslutningsvis kort præcisere at borgerne fortsat vil have frit valg blandt private og kommunale godkendte behandlingssteder på den baggrund

finansierede alkoholbehandling og dermed forhåbentlig også en generel opprioritering af behandlingen på alkoholområdet det er velkendt at kvaliteten af kommunernes alkoholbehandling svinger meget fra kommune til kommune og det betyder i praksis at alkoholmisbrugere har modtaget en alt for

en udbedring af det er jo ikke gjort med et forbedret tilsyn alene men det er bestemt et skridt på vejen enhedslisten bemærker også at det er positivt at der er fokus på at tilsynet skal kunne vurdere såvel socialpædagogiske sundhedsmæssige og økonomiske aspekter i behandlingen og dermed også sikre at borgerne behandles respektfuldt og inddrages i deres eget behandlingsforløb det er en styrke ved den måde vi har indrettet socialtilsynene på nemlig at det er et helhedsorienteret tilsyn når det kommer til den debat der også har været om personfølsomme oplysninger i forbindelse med det ændrede tilsyn

er vi i enhedslisten glade for at det nu fremgår mere præcist af bemærkningerne at kun sundhedspersoner med direkte tilknytning til tilbuddet skal omfattes af lovændringen sådan som lægeforeningen har påpeget i deres høringssvar enhedslisten deler også hjemløseorganisationen sands påpegning af at et ordentligt tilsyn forudsætter inddragelse af borgere der benytter behandlingen og den tidligere ministers svar om at det jo også er lovpligtigt ifølge lov om socialtilsyn allerede at gøre det sådan det er vi meget meget glade for

et af en række initiativer fra regeringens side på alkoholområdet men vi

dybt at beklage den måde man finansierer det på vi synes overhovedet ikke det er rimeligt

det jo særlig grotesk fordi spørgsmålet om forebyggelse af alkoholmisbrug og alkoholskader

er et samfundsmæssigt ansvar det er også sygdomme der rammer mange mange andre end lige en gruppe af udsatte borgere derfor er det jo fuldstændig urimeligt at man vil lade denne gruppe finansiere det gennem en dårligere regulering af

det skal så ikke forhindre os i at støtte lovforslaget men vi synes ikke det kan siges tit nok

for fattigt at man gang på gang dykker ned i den her satspulje for at finansiere noget der rettelig burde finansieres

alle behandlingssteder skal godkendes og opføres på tilbudsportalen det har hidtil været den enkelte kommunes eget ansvar at godkende behandlingsstederne i deres egen kommune men

vil det fremover være socialtilsynet der skal godkende alkoholbehandlingsstederne og også

otte synes jeg ikke umiddelbart det fremgår efter hvilke kriterier disse oplysninger skal gives videre altså hvem

oplysninger uden samtykke

er i orden og at jeg vil få det bekræftet i udvalgsarbejdet

som sagt støtter vi forslaget da vi tror på at det kan give en bedre og mere ensartet behandling til dem som har brug for det

angår den socialfaglige opgave i behandlingen samt driftsforholdene vi deler dog den bekymring som er udtrykt af blå kors og

sociale arbejde i høringssvarene om at den betingede fritvalgsordning hvor en privat aktør skal have en aftale med minimum én kommune

vi mener at så længe de fem socialtilsyn udfører et kvalitativt godt tilsyn som det er hensigten loven så burde det kunne sikre en fornuftig brug af de offentlige midler samtidig mener vi at en diversitet og udvikling i tilbuddene er afgørende for et behandlingsområde hvor mange forskellige borgere af mange forskelligartede årsager er endt i et alkoholmisbrug så i alternativet ser vi derfor frem til arbejdet i udvalget og er positive over for

ikke havde de tilstrækkelige faglige kompetencer eller fordi behandlingsmetoderne ikke virkede det vil vi i radikale venstre gerne rette op på problemet hænger sammen med at kommunerne i dag har vejledende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen til at godkende alkoholbehandlingsstederne men ikke nogen retningslinjer for at føre tilsyn med stederne det var noget af det som en evaluering sidste år pegede på skulle laves om for at styrke kvaliteten i alkoholbehandlingen og det fik os til sammen herinde i folketinget at sætte penge af på sidste års satspulje for at forbedre kvaliteten ved at ændre godkendelsen af og tilsynet med alkoholbehandlingsstederne ved at lade stederne omfatte af lov om socialtilsyn hvorefter der i de fem socialtilsyn som godkender opføres driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingsstederne

korte bemærkninger

positivt stemt over for etableringen af en systematisk og obligatorisk godkendelses og tilsynsordning

at sikre kvaliteten men også for at sikre en ensartethed i kommunernes tilsyn med alkoholbehandlingen som skal foretages af socialtilsynet

der finder sted både på de private og offentlige behandlingssteder med lovforslaget her opretter vi en ordning

hvorefter man skal godkende og føre tilsyn med behandlingsstederne ordningen etableres under de fem socialtilsyn som de

inde på og vil gælde alle de steder hvor der bliver ydet behandling

givet støtte med offentlige midler midler essensen er

ensrette og sikre et systematisk tilsyn og være sikker på at vi får

så der er særlig fokus på fagligheden økonomien og organisationen på behandlingssteder behandling af mennesker med et alkoholproblem er en vigtig opgave og den løses jo heldigvis med god succes mange steder i dag både af private og offentlige aktører

misbrug men vi skal naturligvis sikre at der er den rette kvalitet og at vi kan have tillid til at der er høje standarder

have styr på fagligheden og det sikrer vi

med dette lovforslag så fra konservativ side ser vi frem til den videre behandling

den tidligere regering hvor vi nåede til andenbehandlingen og

opfølgning på satspuljeaftalen der blev indgået mellem alle partier på nær enhedslisten og alternativet jeg har selv haft lejlighed til at bruge en tid på på det her lovforslag i min tid i opposition og vi

har fået fremsat det her samlede forslag med de ændringer der var fra venstre da vi var i opposition så vi kan komme videre i bestræbelserne på at sikre en øget kvalitet i alkoholbehandlingen liberal alliances ordfører spurgte ind til det her

grundlæggende med hvorfor der indføres et nyt stykke tre omkring sundhedspersoners videregivelse af oplysninger i § tolv i lov om socialtilsyn formålet med det nye stykke tre er at sikre at alle ansatte på alle tilbud der er omfattet af lov om socialtilsyn

pligt til at videregive oplysninger der er nødvendige for at socialtilsynet kan udføre det driftsorienterede tilsyn sundhedspersoner der udfører sundhedsfaglig behandling er underlagt helt særlige videregivelsesregler i sundhedsloven mens andre personalegrupper er underlagt behandlingsreglerne i persondataloven det er således fundet nødvendigt

lave et nyt stykke tre som indfører en pligt til at sundhedspersoner efter anmodning fra socialtilsynet skal videregive oplysninger når det er nødvendigt for at socialtilsynet kan udføre det driftsorienterede tilsyn jeg er så også helt enig med ordføreren i at borgernes retssikkerhed er helt ekstremt vigtig og derfor er det også i bemærkningerne til lovforslaget præciseret at det kun er nødvendige oplysninger der må videregives oplysninger som ikke er nødvendige for tilsynets udførelse af det driftsorienterede tilsyn må derfor ikke indhentes eller videregives og samtidig vil det som udgangspunkt ikke være nødvendigt at videregive oplysninger på

skal vi selvfølgelig få besvaret i forhold til den videre

i forhold til en bekymring for om det begrænser borgernes frie valg det mener jeg ikke det gør derimod

sikrer vi jo at der fremadrettet bliver stillet krav til kvaliteten af de tilbud vi giver til borgere med alkoholproblemer uanset om vi taler om en offentlig eller privat leverandør og dermed ændrer kravet om en aftale

frit valg den eneste konsekvens der i lovforslaget er for reglerne

frit valg er blot at alle behandlingssteder uanset om man er offentlig eller privat og som yder behandling for offentlige midler fremover skal godkendes af socialtilsynet for dermed også at sikre kvaliteten i det enkelte behandlingssteds

tilbud jeg stiller mig naturligvis til rådighed i forhold til det videre udvalgsarbejde der nu kan sættes i gang idet jeg håber vi kan få færdigbehandlet lovforslaget så kravene til godkendelse og tilsyn kan træde i kraft ved udgangen af året

positive modtagelse af lovforslaget fra alle

en godkendelsesproces før det pågældende private tilbud kan fremvise en gyldig aftale med minimum én kommune

det er vigtigt for os at at alle gode tilbud kan kan komme i

til otte og tres år for personer født efter den enogtredivete

nitten to og tres samtidig lægges der også i kraft velfærdsaftalen op til at fremtidige reguleringer sker hvert femte år sidst men ikke mindst ændres arbejdsskadesikringsloven så ingen arbejdsgivere kan løbe fra ansvaret og opsige en forsikring med henvisning til den forhøjede pensionsalder

tusind og seks en del af velfærdsaftalen

stadig på mål for ideen dengang var at vi langsomt og nænsomt som det hed skulle tilpasse

det antal år vi var aktive på arbejdsmarkedet

skal aldersgrænserne stige i takt med levetiden for en tres årig antallet af år som man i gennemsnit har mulighed for at tilbringe med efterløn og pension vil nærme sig nitten en halv år på længere sigt hed det altså dengang argumenterne for hvorfor danskerne som samlet hele skal være længere på arbejdsmarkedet

om demografi det handler om de samlede udgifter for velfærdssamfundet og til syvende og sidst også om at vi tror på at i takt med at flere lever længere

bidrage i længere tid som daværende finansminister thor pedersen det er

ofte jeg får lejlighed til at citere ham men alligevel flere gange udtrykte

det blive sådan at når danskere langt ud i fremtiden har en levealder på tusind år ja så vil det blive sådan at man

en halv år gammel så langt

velfærdsaftalen tusind og seks

og de store udfordringer ved en senere tilbagetrækning er ikke blevet løst

bag velfærdsaftalen i sin tid var at det stadig var muligt at gå på efterløn

havde været længst tid på arbejdsmarkedet i de mest fysisk og psykisk nedslidende jobs kunne trække sig tilbage mens de både kunne gå og stå men med tilbagetrækningsreformen fra to tusind og elleve

det vil sige at den langsomme og nænsomme tilpasning til at vi lever længere faktisk ikke er så nænsom igen der er med andre ord ikke fundet noget der minder om en løsning for frisøren der har stået op og klippet hår fra hun var femten år for kuffertslæberen ude i kastrup der har kravlet rundt i lastrum og slæbt på al det ragelse vi slæber hjem fra østen siden han var sytten år eller for sosu hjælperen der hver dag bruger krop og sind for at give vores bedsteforældre nogle gode sidste år

blive på arbejdsmarkedet til de er otte og tres år faktisk er det sådan at det går den stik modsatte vej af at finde løsninger

der er startet tidligst på arbejdsmarkedet og har de mest slidsomme jobs regeringen og dansk

har allerede nedlagt tænketanken for et godt seniorarbejdsliv som den daværende regering

fonden for forebyggelse og fastholdelse og regeringen og dansk

lægger op til at spare tyve procent på arbejdstilsynet som jo rykker ud og sikrer at arbejdsskader og arbejdssygdomme bliver forhindret

om at den nye seniorførtidspension hverken var ny eller ville give flere nedslidte lønarbejdere ret til at trække sig tilbage tidligere det kan vi konstatere med de seneste tal at vi fik ret i

ikke både hæve pensionsalderen udfase efterlønnen og samtidig skære ned på ambitionerne om bedre arbejdsmiljø og et ordentligt seniorarbejdsliv det hænger ganske enkelt ikke sammen partierne bag tilbagetrækningsreformen gjorde kun arbejdet halvt man blev enige om at danskerne skal være længere på arbejdsmarkedet uden at man samtidig sikrede at det rent faktisk også

at finansieringen i det her tilfælde ikke skal findes i kroner og øre men i arbejdstid i slutningen af et langt og hårdt arbejdsliv

støtter lovforslaget i kraft af at vi jo naturligvis står bag den velfærdsaftale vi indgik i to tusind og seks men vi vil aktivt arbejde for at der findes løsninger vi kan være bekendt over for dem der har slidt krop og sind i stykker i deres arbejde

hele deres arbejdsliv har gjort deres pligt inden de har krævet deres ret og vi vil igen og igen kræve af den her regering at der investeres meget mere

socialdemokraterne så for det her lovforslag som jo er afledt af

at nu skulle vi fremrykke det tidspunkt hvor vi forhøjer pensionsalderen med fem år det kan jeg ikke rigtig få til at hænge sammen egentlig burde socialdemokraterne med den argumentation jo føle sig helt frigjort fra tilbagetrækningsreformen og velfærdsaftalen for den sags skyld også og stemme imod det her lovforslag som rammer tusindvis af mennesker som vi to i hvert fald er enige om ikke bør rammes nemlig alle dem der ikke kan holde ud til at arbejde til de kan gå

få en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet samtidig med

virkelig opprioriterer indsatsen for at skabe et bedre arbejdsmiljø sådan at færre mennesker bliver syge af at gå på arbejde færre mennesker bliver slidt ned af at gå på arbejde

den politiske kamp og den politiske opgave ligger

ind i regeringsgrundlaget i to tusind og elleve og derfor føler sig forpligtet af det

at vi bør kigge på en model for en tidlig tilbagetrækning for de grupper

taler om her hvorfor siger man så ikke at

for en forhøjelse af pensionsalderen når vi har det på plads når vi har sikret et godt arbejdsmiljø og når vi har sikret en god tilbagetrækningsmodel

både at overbevise halvfems herinde i salen og mine partifæller om det samme grunden til at vi stemmer for det her lovforslag i dag er

ideen om at man skal arbejde længere når man lever længere den store opgave der så

ligger nu er at sikre et arbejdsmiljø vi kan være bekendt og samtidig også sikre at vi etablerer ordninger det kan være ordninger der er inspireret af tysklands det kan være andre ordninger hvor det er

han også synes der er problemer for folk på arbejdsmarkedet der er startet tidligt bliver nedslidt i deres job og om der er holdbare løsninger til at de kan arbejde indtil de bliver otte og tres synes ordføreren at der som det er i dag

er fuldstændig udtømte løsninger for de mennesker det sidste der så bliver spurgt ind til

enhedslistens ordfører herre finn sørensen spørger ind til et indlæg som jeg har skrevet inden valgkampen og hvad det indlæg

men vi er interesserede i at finde holdbare løsninger for et bedre arbejdsmiljø og for en tilbagetrækning for

for at forbedre arbejdsmiljøet en indsats som

ordførerens eget parti i regeringen lægger op til

skære tyve procent ned på en indsats som

med til at forebygge arbejdsskader nedslidning og sygdomme på arbejdsmarkedet så der

en masse initiativer men initiativer som jeg kan konstatere desværre med kirurgisk præcision bliver nedprioriteret af

beløb til at falde ud

reformer og hvilke frygtelige konsekvenser de har reformer som man selv har stået bag og

over nogle nedskæringer på arbejdstilsynets område hvor man i øvrigt har omlagt indsatsen fuldstændig

forebyggelse og fastholdelse og at man prioriterede at have et arbejdstilsyn der rent

var i stand til at rykke ud og sørge for at man fik forhindret at folk bliver syge og bliver nedslidt og kommer til skade når de går på arbejde

vi lever længere folk er tilfredse med deres arbejde beskæftigelsen buldrer derudad for de

er det bare helt utrolig tyndt at høre en

socialdemokratiet stå og sige at det som

en arbejdsgruppe og at

er at der er mennesker på arbejdsmarkedet som er startet i en tidlig alder og som bliver nedslidt

er nødt til at være nogle holdbare løsninger for det gælder et bedre arbejdsmiljø

står selvfølgelig ved velfærdsreformen og

der har det svært og ikke kan blive

arbejdsmarkedet det var også derfor at vi i forbindelse med med tilbagetrækningsreformen fik gennemført

der må jeg så beklage at den ikke fungerer som den skal og det er altså en opgave

god ordning fordi den dækkede alle det var ikke bare dem der

en a kasse den dækkede alle der havde været på arbejdsmarkedet

konstatere at den ikke er særlig brugt

alle skulle gennem et ressourceforløb i den forbindelse

et almindeligt ressourceforløb med afklaring af om det er fleksjob eller førtidspension den aftale var dansk

tages tages alvorligt det er

af de redskaber vi har til at hjælpe dem der er nedslidt på arbejdsmarkedet

fungere når det så er sagt så synes jeg også at det er fint at man kan blive længere tid på arbejdsmarkedet vi har jo allerede opsat pension hvor man man kan vælge at sige

pensionsalderen det er først i to tusind og tredive

er sket en meget stor udvikling

engang selv hvordan og hvorledes jeg er pensioneret til den tid det er i to tusind og to og tyve jeg bliver pensioneret

ikke forudse jeg kan ikke spå om om fremtiden men jeg kan sige

nemlig alle dem der ikke kan arbejde så længe fordi de er nedslidt og af andre grunde

at der er nøjagtig de samme krav til at få seniorførtidspension som der er til at få almindelig

er de krav jo blevet strammet

ordføreren vil have indført i seniorførtidspensionen

til de grupper vi taler om her der ikke kan holde til at være på arbejdsmarkedet til de fylder otte og

var at de skulle have en hurtigere sagsbehandling

melding om om de kunne få seniorførtidspension eller

bliver slæbt igennem et ressourceforløb på grund af den

som jeg ved enhedslisten heller ikke er med i

jeg helt enig i det

det så er for nogle konkrete ændringer ordføreren vil have indført for det har jo været et problem fra starten af at man skulle opfylde de samme kriterier som for at få en almindelig

har fået bragt det her på plads

en reel hjælp og nogle reelle svar til de mennesker

personer født efter den enogtredivete december nitten

får reguleret folkepensionsalderen

en ændring af revisionsbestemmelsen som indgår i lovforslaget

er med til at sikre at en forhøjelse af folkepensionsalderen i fremtiden også sker ved lov således at det næste lovforslag om regulering af folkepensionsalderen skal fremsættes i to tusind og tyve og det kan være at vi der får en lignende

af folkepensionsalderen som følge af udviklingen i levetiden er en del af den politiske aftale om en velfærdsreform fra to tusind og seks som vi jo

et samfund hvor befolkningssammensætningen ændrer sig antallet af ældre der skal forsørges er stigende og samtidig falder

uden for den arbejdsdygtige

udfordring som vi med det her lovforslag gør noget ved

i dag en udvikling gennemsnitlige levetid hos

at vi lever længere dette betyder jo

kan have flere aktive år på arbejdsmarkedet og

til at sikre at vi også fremadrettet kan opretholde det velfærdssamfund som vi alle sammen ønsker og det er så baggrunden for at vi har et lovforslag i dag hvor vi hæver folkepensionsalderen med

år i to tusind og tredive flere i

kan finansiere de stigende udgifter som vi får til

plejesektoren når antallet af ældre stiger i danmark et andet element som ikke omtalt så meget er jo forslaget om at

det følger jo af at når folkepensionsalderen forlænges med en år så skal det sikres ved lov at arbejdsgiveren fortsat skal betale til

til folkepension

til at styrke de offentlige finanser med omkring tres milliard kr

har holdbare offentlige finanser

at sikre at der er et

vores virksomheder kan bruge og det vil også give flere borgere på arbejdsmarkedet og det vil igen kunne finansiere de ønsker vi har fremadrettet så samlet set glæder vi os i venstre over at vi nu står her i dag og er med til at fremtidssikre

ændre den fremtidige folkepensionsalder til otte og tres

ligesom refererer til at der kommer nogle øgede omkostninger for arbejdsgiverne vil venstre være parat til at imødekomme dansk arbejdsgiverforenings krav om at de bliver

kompenseret for de øgede udgifter til arbejdsskadeforsikring det er jo det der ligger i

høringssvar er det rimeligt i betragtning af at hvis der er nogen der har krævet en forhøjelse af pensionsalderen så er det da dansk arbejdsgiverforening fordi de vil have øget arbejdsudbuddet det vil sige mere konkurrence om jobbene og råderum til skattelettelser nu kommer der så en lillebitte regning til arbejdsgiverne som følge af en forhøjelse af pensionsalderen er det rimeligt at dansk arbejdsgiverforening skal kompenseres for

stof også for arbejdsgiverne jeg har læst høringssvaret

i princippet er et svar også regeringens svar

slidt ned af at arbejde og der er jo også i dag ordninger både

og den her tidligere omtalte seniorførtidspensionsordning som man kan gøre brug af hvis man ikke længere er i stand til

af dagpenge efterløn førtidspension fleksjob sygedagpenge og kontanthjælp

for at klare sig økonomisk i den situation

forlade det lang tid før de kan gå på efterløn eller folkepension hvad er ordførerens konkrete svar til disse mennesker når nu

at holde mennesker i gang sikrer forskellige ordninger så man kan have en tilknytning til arbejdsmarkedet selv om man måske kun kan arbejde fem og tyve procent eller halvtreds procent det er da vigtigt der er en livsglæde

på en førtidspension nærmest inden de var fyldt fyrre

ordførerens eget parti i regering nu skære væk og hvis vi kigger på de høringssvar der er kommet til

det er en kæmpe udfordring at man på den ene side hæver tilbagetrækningsalderen samtidig med

folketingssalen her i hvad i alverden der egentlig

med et forslag på passende tidspunkt i det nye år

er jo at

kritiserer at vi sådan set vil fortsætte det

arbejde der foregår i arbejdstilsynet men når det handlede om ekstra midler

på det og nu har vi jo heller ikke set hvordan finansloven ser ud endnu så måske er der også ekstra

snakker om hvordan vi sikrer det gode arbejdsmiljø der netop kan sikre at man også kan arbejde lidt længere selv om man måske har et hårdt fysisk eller

i

på den indsats som vi leverer med arbejdstilsynet det er stolt af

i dagligdagen bat kartellet fortalte at hyppigheden af arbejdsulykker er dobbelt så stor i byggeriet som på resten af arbejdsmarkedet og de fortalte hvordan arbejdsmiljørepræsentanterne er pressede lo fortalte at tredstusind hvert år kommer ud for en arbejdsulykke at otte og tredive procent af foas medlemmer ikke regner med at kunne holde til at arbejde indtil de kan gå på pension og at dårligt arbejdsmiljø koster samfundet cirka fire og tres milliard kroner hvert år 3f fortalte at fem og tyve procent af deres medlemmer har forladt arbejdsmarkedet senest i tres årsalderen fordi de er gået på førtidspension eller er afgået ved døden den aktuelle anledning til de faglige organisationers besøg var regeringens planer om voldsomme besparelser

arbejdstilsynet i de kommende år

det blot medføre endnu større problemer for de nævnte grupper og det kan man kun være enig med dem i deres besøg er samtidig en dyster baggrundsmusik til det lovforslag vi behandler her i dag dårligt arbejdsmiljø betyder at tusinder af mennesker må forlade arbejdsmarkedet længe før de kan komme på pension på grund af arbejdsulykker nedslidning og stress en forhøjelse af pensionsalderen vil ramme

efterlønsalderen følger jo med

konsekvensen af lovforslaget er at de der er to og halvtreds år i dag eller yngre først kan gå på folkepension når de er otte og tres år

samtidig slår halveringen af dagpengeperioden og fordoblingen af kravet til genoptjening af dagpengene igennem det betyder at mange tusinde i de kommende år vil miste deres dagpengeret

begge dele hertil kommer de øvrige reformer af førtidspension sygedagpenge kontanthjælp som også rammer hårdest blandt gruppen af faglærte og ufaglærte arbejdere og andre som har nedslidende og stressfyldte job resultatet af disse reformer bliver at vi får en voksende gruppe

mange tusinde mennesker som er henvist til at leve for kontanthjælp eller ingenting de sidste mange år op til en stadig fjernere pensionsalder hvis de da lever så længe det bliver kun værre i de kommende år for mekanikken i den såkaldte tilbagetrækningsreform og velfærdsaftalen som dette lovforslag jo er en udløber af er at folkepensionsalderen løbende skal hæves endnu mere den seniorførtidspension der blev

medmindre kriterierne for den bliver ændret radikalt hvilket selvfølgelig bør ske det er også nødvendigt at gøre op med den tankegang der ligger bag dette lovforslag såvel som bag de andre forringelser af trygheden for lønmodtagerne som har fundet sted de sidste fire fem år ligesom der ikke kommer flere i arbejde af at tage dagpenge og sygedagpenge fra folk kommer der heller ikke flere i arbejde fordi vi hæver folkepensionsalderen det fører blot til lavere lønninger fordi flere skal slås om de samme job og dermed en større gevinst for arbejdsgiverne det fører til besparelser på sociale ydelser som allerede er disponeret til skattelettelser i de kommende år

især kommer dem som har mest i forvejen til gode vi skal en helt anden vej vi skal stoppe nedslidningen og udstødningen fra arbejdsmarkedet

vi skal dele arbejde og velstand så mange flere kan holde til at arbejde hele livet

rettigheder til tidlig tilbagetrækning på et værdigt forsørgelsesgrundlag jeg kan varmt anbefale ordførerne at læse den pjece vi alle sammen fik af foa for kort tid siden

fordi efterlønsalderen blev forhøjet

men han kan først gå på efterløn om seks år

seks og halvtreds årige dagplejemor hanne der må tage smertestillende medicin for at komme igennem arbejdsdagen i seks en halv år endnu

efter nytår ryger dagpengene

ellers måtte manden forsørge hende han siger og jeg citerer

der er så uheldige at blive arbejdsløse eller syge arbejdsgiverne putter dem bagest i køen mens politikerne forringer dagpenge efterløn og sygedagpenge citat slut dette forslag gør kun ondt værre enhedslisten

meget fornuftige reformer der er blevet

år reformer som var fuldstændig nødvendige fordi virkeligheden var den at den indretning af velfærdsstaten som

før to tusind og seks var af en sådan karakter at det simpelt hen ikke hang sammen der var dundrende kæmpestore strukturelle underskud på de offentlige finanser

var det nødvendigt at der blev

det er fortsat nødvendigt at der bliver lavet reformer

selv om der nu er sådan rimelig balance på de offentlige finanser når vi kigger ud i fremtiden

stadig væk til meget lav økonomisk vækst vi har haft

kun sjettelaveste vækst blandt alle

og tredive så noget af det der er unikt ved danmark nemlig

truet og derfor er det nødvendigt at vi fortsat laver reformer der får flere mennesker ind på arbejdsmarkedet og da specielt når det handler om mennesker som er fuldt arbejdsdygtige

grupper på arbejdsmarkedet for hvem beskæftigelsen stiger allermest

velfærdsaftalen og specifikt selve

bidrager til at løfte beskæftigelsen med halvfemstusind personer i

og syvogtredstusind personer i to tusind og fyrre

er altså tale om en reform

som er ambitiøs og det er også godt at vi kigger på om man skal sætte pensionsalderen op

der synes vi jo det er værd at bemærke at

havde sat pensionsalderen efter den faktiske

skulle vi ikke sætte pensionsalderen op til otte og tres nu

vi sætte den op til ni og tres en halv derfor synes vi sådan set også at det ville være fornuftigt

kigget på om det er hensigtsmæssigt at man altså kun kan sætte pensionsalderen op med

hvert femte år fordi vi jo er i den glædelige situation at at levealderen

bestemt opfordre til at man gør og vi tror i øvrigt også at det kommer til at ske på et tidspunkt vi faktisk ret overbeviste om

gøre det nu for dermed også at høste gevinsterne ved en sådan ændring hurtigere men vi kan naturligvis støtte det her

jeg tænker selvfølgelig på den

ikke så længe stemme om det her lovforslag og det vil jo blive vedtaget med et stort flertal af politikere der har deres på det tørre fordi de netop kan gå på pension når de fylder tres eller en og tres afhængigt af hvornår de

i forhold til andre højtudviklede velfærdssamfund vi har et godt arbejdsmiljø i danmark folk er sunde og raske og i øvrigt glade for at gå på arbejde hvilket vel også udtrykkes i at beskæftigelsen jo netop stiger også for de ældre aldersgrupper for dem der bliver nedslidt findes der formentlig ikke noget land

det også være fremover så det mener jeg der er taget hånd om i vores forsørgelsesystem

på arbejdsmarkedet indtil de kan gå på efterløn eller pension

og så fik jeg ikke svar på det andet spørgsmål hvis det kan nås

at det jo ikke er nogen overraskelse for folk der følger lidt med i politik at fagbevægelsen

enhver arbejdsmarkedsreform der bliver lavet i danmark det synes vi er ærgerligt fordi de arbejdsmarkedsreformer der er blevet lavet gennem de sidste mange år har medvirket til at danmark er et mere velstående land det er jo en fagbevægelse som aldrig

kommer med konkrete løsningsforslag på de udfordringer der er og de er

tusind og syv og så videre og nu snakker vi bare moderne tid

fagbevægelsen arbejdsgiverne og regeringen det

kan rykke ud for at forhindre arbejdsskader

regningen op i form af alle de mennesker som blev skubbet ud af

det synes jeg ikke har været et udtryk for ansvar

meget svært ved at tage ansvar ved at få nogle af de mange indvandrere vi har i danmark ind på arbejdsmarkedet

andre ting så jeg synes alt for ofte fagbevægelsen mangler at tage ansvar

udvikling af det her samfund

noget som den socialdemokratiske regering havde specielt meget succes med i forhold til fagbevægelsen kunne de heller ikke tage ansvar men vi står helt bag de nedskæringer der er

indsatsen et risikobaseret tilsyn og det synes vi er fornuftigt og dermed mener vi også godt at der kan spares i øvrigt stod de bevillinger

ordføreren giver udtryk for når det er han ikke mener at fagbevægelsen bidrager med noget som helst godt det som den jo i virkeligheden gør

også vide at de danske lønmodtagere får deres retmæssige gevinst når det er at produktiviteten stiger og når det er at velstanden bliver større det er

et samfund hvor vi har så høj en velstand som vi har og et samfund hvor den velstand er fordelt så bredt som muligt så der giver

dygtig til at tage ansvar for samfundsudviklingen i danmark gennem de sidste mange år det har været fuldstændig afgørende at der er blevet lavet reformer det har det

som fagbevægelsen havde været fortaler for den kæmpestore velfærdsstat der blev bygget op simpelt hen ikke var holdbar

været imod langt de fleste af dem alle dagpengereformer kontanthjælpsreformer førtidspensions

som følge af den stigning i præmien som skyldes forhøjelsen af folkepensionsalderen

har vi fuld forståelse for at man med velfærdsreformen i to tusind og seks og tilbagetrækningsreformen i to tusind og elleve har haft det formål

hæve pensionsalderen således at en stigning i levetid følges af flere aktive arbejdsår men vi mener det er nødvendigt at man også ser på vores samlede arbejdsliv og sammenhængen mellem familieliv og arbejdsliv vi tvivler grundlæggende på forudsætningen om

en kortere arbejdsuge delejobs og en timebankmodel som vi blandt andet foreslår kan sagtens hænge sammen med en højere pensionsalder men der er problemer i den måde vi har udformet tilbagetrækningsordningerne tilbagetrækningsordningerne på vi har hævet pensionsalderen

for alle og skåret i efterlønnen for alle uden

til hvor længe man har befundet sig på arbejdsmarkedet og bidraget til fællesskabet og uden hensyntagen til at der findes særligt ramte brancher når det kommer til fysisk og psykisk nedslidning problemet med indretningen af tilbagetrækningen i dag er at den desværre rammer socialt skævt den rammer faktisk dobbelt skævt

hensyn til ulighed i arbejdsvilkår og den tager heller ikke hensyn til ulighed i sundhed og levealder foa og statens institut for folkesundhed dokumenterer at de personer der arbejder i de nedslidningstruede brancher har en lavere levetid end gennemsnitsdanskeren

en stigende levetid også fører til flere aktive år på arbejdsmarkedet men det gør det bare ikke for alle mennesker på samme måde mange oplever allerede i starten af tresserne at have nogle skavanker der sætter grænser for deres hverdag og for deres job det gælder ikke mindst de mange som har haft et langt arbejdsliv med fysisk krævende arbejde dertil skal vi medtænke at de der arbejder i de nedslidningstruede brancher ofte har haft et langt længere arbejdsliv når de når pensionsalderen håndværkere

som forlader arbejdsmarkedet i dag

typisk knoklet løs siden de var femten til sytten år og selv om nutidens unge i de samme faggrupper måske først starter deres arbejdsliv senere

det stadig sådan at for eksempel ufaglærte og faglærte begynder langt tidligere på arbejdsmarkedet end folk med en længere uddannelse og derfor også har behov for en tidligere tilbagetrækning de fleste af foas og 3fs medlemmer går for eksempel på efterløn i alderen en og tres til fire og tres år mens langt de fleste højtuddannede fortsætter nogle år mere de to forbund repræsenterer mange af de lønmodtagere der har så fysisk krævende et arbejde at de må forlade arbejdsmarkedet når de er i begyndelsen af tresserne for deres yngre kollegaer er der ikke andet valg end at fortsætte på arbejdsmarkedet indtil de kan få folkepension og

har altså et markant forskelligt arbejdsliv og det mener vi skal tages hensyn til vi skal virkelig passe på

der betaler prisen for reformerne i tilbagetrækningsordningerne og derfor har vi to forslag til ændring af fremtidens tilbagetrækningsordninger først og fremmest skal vi sikre at ordningen om seniorførtidspension som også har været debatteret her og som blev indført netop for at tage hensyn til personer med nedslidning efter mange år på arbejdsmarkedet faktisk også kommer de personer til gode langt færre end forventet har gavn af ordningen fordi betingelserne for

en seniorførtidspension er for restriktive det sikkerhedsnet som seniorførtidspensionen skulle udgøre under de nedslidte personer fungerer simpelt hen ikke efter hensigten og derfor foreslår vi mere lempelige regler for at opnå seniorførtidspension

begynder at nytænke beskæftigelsespolitikken på en måde

åbner op for nye og mere fleksible arbejdsformer det kan være delejobordninger en kortere arbejdsuge eller andre forslag som kan gøre arbejdslivet mere fleksibelt således at det nemmere kan tilpasses den enkeltes arbejdsevne og behov

som tilbagetrækningsordningerne nu medfører

mener vi at man bør tænke i en differentieret pensionsalder

anledning til en tidligere pension det giver ikke mening at pensionsalderen hæves som en lige linje

alle lønmodtagere når nogle har haft et langt længere og fysisk og psykisk hårdere arbejdsliv end andre

i konkret at udarbejde en fleksibel differentieret pensionsalder men det

helt konkret kan tyskere som har været fem og fyrre år på arbejdsmarkedet trække sig tilbage som tre og tres årige hvilket er to år tidligere end den tyske pensionsalder på fem og tres år vi er derfor meget skeptiske over for forslaget om en forhøjet pensionsalder og mener det skal være på betingelse af at

indretter tilbagetrækningsordningerne på en måde der ikke rammer socialt skævt og sikrer at de mest nedslidte kan få en tidligere pension efter et langt arbejdsliv vi vil

der sikrer en mere fleksibel tilbagetrækningsordning

pensionsalderen tilpasses en en smule mere

levealderen det er jo heller ikke nogen hemmelighed at vi i radikale venstre gerne havde set at

var gået lidt længere denne gang fordi danskerne lever endnu længere end forventet det er jo i al sin enkelhed en virkelig glædelig nyhed

og at der er generationer der har udsigt til flere år på pension end de tidligere men måske også vigtigst

det synes vi egentlig der er noget noget lidt skævt i det

fordi det er en forudsætning for

at vi har råd til at udvikle den

en meget omfattende omkostning for samfundet når flere går på pension i

og også end kommende generationer

og det betyder jo at vi har mindre

sundheds og ældretilbud og de skal også være af høj kvalitet det bliver vi hele tiden bedre til men det koster

danskerne i udsigt at de kan regne med et gennemsnit på fjorten en halv års pension

støtte de børnefamilier der har brug for

ikke er dem der skal trække hele læsset når man kommer til de generationer

modet til det så var vi måske sluppet for rigtig mange af de besparelser

at der spares på arbejdsmiljøet vi er også rigtig ærgerlige over at den her tænketank for et godt seniorarbejdsliv

når nu mange mennesker skal være lidt længere på arbejdsmarkedet at

et arbejdsmarked som er rummeligt for mennesker

forskellige kompetencer

det er et skridt i den rigtige retning og så bliver vi ved med

for en justering der svarer til levealderen og det kan man jo så

fordi den her pensionsalder bliver rykket

lever

cirka ti år kortere

højtuddannede så kan de se frem til færre år på pension hver eneste gang

fuld og hel opmærksomhed på det er jo det vores reformer af førtidspension og af fleksjob har handlet om og det skal vi blive ved med at følge det er ikke

se hvordan det virker og hvad det er for nogle mennesker fordi det netop handler om mennesker det

det handler ikke om om man er ansat i en bestemt branche eller medlem af en bestemt fagforening at man skal være på arbejdsmarkedet bestemt antal år

i stand til det og hvis man ikke er

har mulighed for for eksempel at få en seniorførtidspension eller et fleksjob eller

eller fordi de er ramt af sygdom og andre andre forhold så det ser vi helt forskelligt på men jeg vil gerne have at ordføreren lige forholder sig til det jeg spurgte om at en forhøjelse af pensionsalderen

fordi de simpelt hen ikke lever

fuldstændig selvfølgelig er det sådan men det handler jo om hvorvidt man er i stand til at bidrage på arbejdsmarkedet om man har

og så skal vi samle op der hvor der er mennesker som er slidt ned og ikke har mulighed for det det er jeg fuldstændig optaget af ligesom jeg og

uddannelse til vores børn så der er

og kunne gå ned til sin computer og sidde lidt og arbejde ved den og så komme herop i salen og så at være en håndværker der

at kunne blive afhjulpet af for eksempel digitalisering og andre tekniske løsninger

mit spørgsmål går på om om

der har været tale om selvfølgelig men vi må også sige at sådan som arbejdsmarkedet udvikler sig

af de her nedslidende faktorer med for eksempel ny teknologi det har vi jo set på andre områder men der vil fortsat være mennesker som bliver slidt og ikke kan arbejde lige så mange år som andre og det skal vi have ordninger der griber det mener jeg vi skal kunne med vores

trepartsarbejdet arbejdsmiljøet hele det at kunne skabe et arbejdsmarked hvor mange flere kan blive længere tid men ikke nødvendigvis på fuld

vi kan sagtens diskutere om det er særlige brancher der er bare

kritiske kan man sige i forhold til fysisk nedslidning end andre

virkeligheden er samme antal år på arbejdsmarkedet men

at man herunder ser på typen af job jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til om det var noget ordføreren kunne være villig til at se

meget gerne inden sådan at man får mange flere bedre år

nogle af de funktioner hvor jeg

stor fan af den tyske model jo netop fordi den er brancheopdelt jeg er ret optaget af at vi kigger på de enkelte mennesker og det håber jeg kommer til at blive en del af det arbejde som

det giver mening at vi lader pensionsalderen følge med aldersudviklingen i befolkningen det ville være dejligt hvis vi ikke skulle gøre det

økonomisk nødvendighed

på jordomsejlinger eller på seniorhøjskoler og de prøver samtidig at fortrænge billederne af mennesker med slidgigt de mentalt udbrændte de der starter dagen med smertestillende piller til morgenmad de veltrimmede privilegerede på samfundets solside gør sig klar til at kunne realisere sig selv et par år mere på arbejdsmarkedet og det skal de

nok klare forhøjelsen af pensionsalderen bygger på den gennemsnitlige levealder der stiger så galt kan det åbenbart gå når man hamrer mennesker ind i skabeloner talrækker ligninger og excelark en statistik der ender med at blive en gabestok for de kortest uddannede den slags gennemsnitlig statistik som er skabt af fanden selv en mørk mandag morgen for virkeligheden er jo noget ganske andet og det drejer sig ikke om små grupper i samfundet de fem og tyve procent længst uddannede mænd lever ti år længere end de

det går sikkert bedre i samfundet nej det gør det ikke for fem og tyve år siden var der kun fem års forskel mellem de her grupper det går den gale vej ikke kun til leveår men især gode leveår med et godt helbred levealderen stiger

rammer sikkert som et varmesøgende missil nøjagtig de mennesker som har fået mindst da der blev delt ud af uddannelser men som til gengæld har trukket læsset gennem mange år på arbejdspladserne ens pensionsalder det lyder jo retfærdigt men det er nu ret let at gennemskue den slags lighed som i virkeligheden er et giftigt og socialt uretfærdigt kryds mellem en højere pensionsalder og en smadret efterløn fælden klapper om de kortuddannede de kortuddannede der er fanget i en dobbelt skævhed med ulige arbejdsvilkår og ulighed i sundhed og levealder

der er i dag stor ulighed i antallet af gode leveår og nu bliver det bare værre eliten er godt i gang med at skabe et samfund i sit eget billede men det er et drømmesyn for den almindelige befolkning og det må jo også være det samme forvrængede billede der er baggrunden for forslaget om de voldsomme besparelser på arbejdstilsynet som regeringen spiller ud med besparelser der nøjagtig rammer forebyggelsesindsatsen

i to tusind og tolv var tre og halvfjerds procent af foas medlemmer på fire og tres år på efterløn og cirka det samme tal gjaldt for medlemmerne af 3f og det er tal der illustrerer behovet dagens fyrre årige kan ikke se frem til efterløn

en reel stigning i tilbagetrækningsalderen på mellem fem og otte år

en undersøgelse i to tusind og tretten der viste en dårligere helbredstilstand blandt de kortuddannede end blandt befolkningen i øvrigt den havde vi nu nok regnet ud men nu er det altså også dokumenteret

skal det her lovforslag overhovedet give nogen mening kræver det andre sideløbende initiativer vi skal blive meget bedre til at tage hånd om de mennesker som er for syge til at arbejde

for raske til at få en førtidspension er man tæt på pensionsalderen giver det ganske enkelt ingen mening at skulle trækkes igennem ressourceforløb eller arbejdsprøvninger men vi må også konstatere at seniorførtidspensionen har spillet fallit med de ganske få der er sluppet igennem nåleøjet

ny pensionsordning eller en gennemgribende revision af seniorførtidspensionsordningen en pensionsordning der konkret tager stilling til hvert enkelt menneskes situation

antallet af år på arbejdsmarkedet og eventuel fysisk nedslidning eller mental udbrændthed

sfs mål er en reel retfærdighed der tager udgangspunkt i den reelle virkelighed uden for borgen og uden for finansministeriet det her såkaldte gennemsnit efterlader jo som sædvanlig de mest nedslidte på bunden mens de privilegerede flyder ovenpå som korkpropper et nyt fleksibelt differentieret pensionssystem kan udjævne lidt af ulighederne i samfundet et ulige og socialt opdelt arbejdsliv skal ikke fortsætte med fornyet kraft

stillede i to tusind og elleve blev det skrevet ind i r s og sf regeringens grundlag at man tilsluttede sig tilbagetrækningsreformen og det lovforslag vi behandler her i dag er direkte afledt af at man skrev det ind i regeringsgrundlaget

der blev grundlaget jo lagt med et lovforslag som vi

men et flertal vedtog kort tid efter at regeringen var tiltrådt men skal jeg forstå

ordførerens melding på den måde at man føler sig fuldstændig frigjort fra det afsnit i regeringsgrundlaget og hvis det er rigtigt mener ordføreren så at det kunne socialdemokraterne sådan set også gøre

disse reguleringer som blev indført ved velfærdsreformen har gjort danmark til et foregangsland med hensyn til at sikre de offentlige finansers langsigtede holdbarhed

der var bred tilslutning til indførelsen af denne regulering og debatten i dag viser at det heldigvis fortsat er tilfældet det er jo en lidt speciel reguleringsmekanisme for selv om reguleringen er fuldt ud fastsat i loven

skal den vedtages af folketinget men jeg synes faktisk at det er hensigtsmæssigt folketinget får på den måde lejlighed til hvert femte år at diskutere folkepensionsalderen og de dertil knyttede problemstillinger

debatten her i dag har jo vist at det er der gjort

det glæder mig derfor at konstatere at der fortsat er bred opbakning til reguleringsprincippet

forligspartierne bag velfærdsreformen fandt at forhøjelser af folkepensionsalderen skal ske ved lov og med en lang varslingsperiode det skete fordi folkepensionsalderen har særdeles central betydning for borgernes planlægning af deres arbejdsliv og pensionsopsparing

skabe ro om et område der betyder rigtig meget for danskerne formålet med reguleringen af folkepensionsalderen er jo at sikre at

danskernes stigende levetid også fører til flere aktive år på arbejdsmarkedet det bidrager til at sikre finansieringen af det danske velfærdssamfund mange år fremover og giver plads til større udgifter til sundhed og pleje når der bliver flere ældre som debatten også viser skal reguleringen af folkepensionsalderen ses i sammenhæng med mulighederne for at fastholde ældre på arbejdsmarkedet det er jeg enig i

den vigtigste forudsætning herfor er at vi får skabt vækst og dermed arbejdspladser samt konkrete initiativer målrettet seniorerne i forbindelse med større reformer på beskæftigelsesområdet og i samarbejde med arbejdsmarkedets parter jeg takker for indlæggene i dag og ser frem til en konstruktiv behandling af forslaget

vil ministeren være med til at ændre

reglerne om den her seniorførtidspension

da den blev vedtaget jeg tror at det var omkring to tusind tre tusind årligt som man forventede skulle få gavn af den men

om seniorførtidspensionsordningen synes jeg vi skal være opmærksomme på at omkring otte og firs procent af de mennesker

om seniorførtidspension har fået bevilget

har søgt seniorførtidspension som man regnede med da man lavede det her men det kan jo hænge sammen med flere ting

og at der efterfølgende er kommet en række andre arbejdsmarkedsordninger

et arbejdsliv de sidste år inden pensioneringen så skal vi endelig være opmærksomme på at arbejdslivet

stationært der er omkring syvhundrede og halvtredstusind jobskift om året

ikke er typisk i danmark at det samme menneske udsættes for det samme slid igennem et helt arbejdsliv

at ændre på tilbagetrækningsreglerne men at man skal klare det ved at have et bedre arbejdsmiljø

arbejdssituationen det må også dække arbejdsmiljøet

at regeringen kommer med et finanslovsforslag der hvis det ikke bliver ændret vil betyde massive nedskæringer i arbejdstilsynet i de kommende år

på arbejdsmiljøområdet er ikke

ambitionsniveauet vi ønsker et ordentligt arbejdsmiljø vi ønsker at ligge i toppen i europa og vi har stadig væk skandinaviens højeste udgifter til tilsynsaktiviteter men vi satser på at det sunde arbejdsmiljø udvikles nedefra fra virksomhedernes ledelser i virksomhederne i samarbejde med medarbejderne

lovforslag særlig fra lønmodtagerorganisationerne skriver man jo til folketinget inden vi vedtager det her lo skriver bla at

skriver at at de udtrykker stor forundring over det kan ministeren ikke delagtiggøre os i

hvordan hænger det sammen med det ønske som ministeren selv giver udtryk for fra folketingets talerstol nemlig at vi skal sørge for at

har et ordentligt arbejdsmiljø og særlig et ordentligt

ressourceforløb et jobafklaringsforløb og dermed kommer de ikke igennem forløbet til seniorførtidspension og så

ikke registreret at de har søgt selv om de har spurgt efter

nok reglerne bedre end jeg gør kunne det ikke tænkes

bliver løst op for det og vi får en afklaring så kommunerne kommer til